og sige tillykke til alle nyvalgte og genvalgte alle fortjener tak fordi de har stillet sig til rådighed for dansk folkestyre jeg vil også gerne på folkestyrets vegne sige tak til de mange der stillede sig til rådighed men ikke blev valgt

har brugt tid og penge på folkestyret de mange levende debatter og det plakathujende gadebillede har i en måned illustreret hvor mange der er tale om og hvor levende dansk folkestyre er

ifølge grundlovens § fem og tredive skal folketinget indkaldes senest den tolvte hverdag efter valgdagen klokken tolv middag og straks efter prøvelsen af mandaterne skal folketinget sættes som det hedder ved valg af formand og næstformænd det er altså vel at mærke ikke regeringen men folketinget selv der vælger formand og præsidium ligesom det er folketinget selv der ifølge

§ tre og tredive afgør gyldigheden af medlemmernes valg sådan er det fordi grundlovsfædrene ville beskytte folketinget imod enhver påvirkning fra regeringen og regeringsdannelsen i medfør af grundlovens § seks og tredive siger forretningsordenens § en hvad vi nu

aldersformanden en midlertidig formand til at lede tingets forhandlinger

ikke den ældste men det længst siddende medlem som også åbner mødet når folketinget mødes igen ved folketingsårets begyndelse den første tirsdag

det er også mig hvis

vil jeg betragte indstillingen som vedtaget

til midlertidig formand nu skal vi

olesen navnene på de valgte vil blive optaget på folketingets hjemmeside og

og indenrigsministeriet har jeg modtaget materiale i anledning af det afholdte folketingsvalg og jeg tror også at vi har fået et lille brev materialet vil blive tilstillet det netop nedsatte udvalg til prøvelse af valgene

arbejde færdigt før i morgen klokken tretten

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside